sådan som vi bliver mindet om i dette jubilæumsår to tusind og fjorten da grundtvig var aldersformand i atten syv og halvtreds åbnede han tinget med et ønske om

skikkelse som om han forudså hvad der forestod i atten fire og tres og forudså opblomstringen derefter

nu er det så mig der som den længst siddende men ikke den ældste har til opgave at lede valget af præsidium

udpeger i rækkefølge efter størrelse blandt sine medlemmer henholdsvis første anden tredje og fjerde næstformand er to eller flere folketingsgrupper lige store gør lodtrækning udslaget mellem dem

således har venstres gruppe udpeget mig til første næstformand til anden næstformand har dansk folkepartis gruppe udpeget fru pia kjærsgaard til tredje næstformand har det radikale venstres gruppe udpeget fru lone loklindt til fjerde næstformand er der to indstillinger socialistisk folkeparti har indstillet herre steen gade og enhedslisten har indstillet herre per clausen da de to folketingsgrupper som bekendt er blevet lige store skal der som nævnt ifølge forretningsordenen foretages lodtrækning om hvem der skal være fjerde næstformand

og herre lars christian lilleholt om at fungere som midlertidige tingsekretærer ved denne lodtrækning

jeg har her

står der socialistisk folkeparti

andet står der enhedslisten

de to midlertidige tingsekretærer om at kontrollere

at de bliver lagt i konvolutter samt kontrollere at krukken er

jeg nu trækker op af krukken vil besætte posten som fjerde

den af enhedslisten indstillede næstformand herre per clausen valgt til fjerde

evne at løfte de opgaver der påhviler mig som tingets formand det er mit håb at jeg kan få lov at lede arbejdet på en måde der både er oplysende og inspirerende for dem der har valgt os herind at tingets medlemmer kan få de bedst mulige vilkår til at udøve deres politiske arbejde og at folketinget fortsat er en god og spændende arbejdsplads for vores mange dygtige

prinsesse benedikte ligeledes hjertelig velkommen til repræsentanterne for højesteret til formanden for færøernes

lagting og færøernes lagmand

københavns overborgmester jeg benytter lejligheden til at sende folketingets hilsen på denne dag til grønlands inatsisartut der på grund af udskrivelse af valg ikke er repræsenteret her i dag

vi lever i en urolig tid og vi har dybest set to muligheder enten

med at løse de kriser der er ude i verden

ikke rammer os selv jeg er ikke i tvivl vi skal handle isil er en rædselsfuld og brutal terrororganisation den er skyldig i drab og overgreb på tusindvis af uskyldige mænd kvinder og børn

at slå til nu inden isil vokser sig større og spreder vold og terror i vores del af verden vi skal kæmpe ude for vores sikkerhed herhjemme

vi også klar til at fortsætte vores støtte vi skal dæmme op for russiske overgreb før endnu en grænse bliver overskredet vi skal ikke tilbage til tiden

er altid at hjælpe i nærområderne her kan vi nå flere og bedre danmark har givet mere end otte hundrede million kroner

i irak med lejre mad tæpper og traumebehandling især til børnene der er hårdt mærket af deres

europa og til danmark antallet af asylansøgere her i landet er det højeste i tyve år det skyldes ikke vores asylregler betingelserne for at få asyl er præcis de samme i dag som de var under den tidligere regering nej det afspejler at der over hele verden er

tidspunkt siden anden verdenskrig

fordrevet fra deres hjem halvtreds millioner

og rædsel men regeringen vil stramme reglerne

vores kommuner og asylcentre

som er her lige nu

en ny midlertidig beskyttelse for de mennesker som er på flugt fra for eksempel borgerkrig de vil få opholdstilladelse som gælder en år til at starte med

når de værste uroligheder er overstået det synes jeg er både ordentligt og rimeligt regeringen vil også

begrænse adgangen til familiesammenføring

skal ikke have krav på at få familien med hertil det første år

kan opholdet blive forlænget og så kan man få ægtefælle og børn her til danmark

bliver løst så mennesker kan vende hjem igen det skal vores asylregler

i grænseområder og lufthavne

så den bliver mere målrettet og konsekvent

på den måde kan politiet sætte ind

for menneskesmuglere og blive alarmeret når mistænkelige biler kører ind i danmark vi nytænker politikontrollen inden for schengenreglerne og på en måde der er mere målrettet

grænsekontrol som den tidligere regering indførte

langt væk fra danmark jeg tænker på de unge mænd og kvinder som tager til syrien eller irak for at støtte terrororganisationen isil og jeg vil sige det helt klart

og de må tage konsekvensen regeringen tøver ikke med at gribe ind vi tager deres pas vi tager opholdstilladelsen

at syrienkrigerne står til regnskab for deres forbrydelser

til de muslimske religiøse autoriteter i danmark nogle af de unge som bliver lokket til syrien kommer

i en anden vej i har et ansvar

isil’s uhyrligheder

flertal af danske muslimer vi må ikke lade terroristerne splitte vores samfund

terrorister og forbrydere opererer på tværs af grænser det gør politiet heldigvis også i seksten år har danmark været en del af

et samarbejde hvor vi har pågrebet narkohandlere og menneskesmuglere og optrevlet sager om organiseret misbrug af børn

bliver nødt til at forlade europol måske allerede næste efterår

for danskernes sikkerhed og tryghed derfor er regeringen parat til at forpligte sig til en folkeafstemning efter næste valg en folkeafstemning om at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning

af eu samarbejdet på retsområdet danmark skal være med i

vores undtagelser på udlændingeområdet regeringen sætter nu et analysearbejde i gang som skal skabe

arbejdet skal være færdigt før sommeren

inden skal der så forhandles en politisk aftale

og fra så danskerne får et solidt grundlag at stemme

vi skal forberede folkeafstemningen grundigt

med lederne af de eu positive partier

ønske at vi kan samles om at sætte en proces i gang

ansvarlig og en solidarisk måde

af den økonomiske krise

vi af de rige lande hvor velstanden faldt mest vi mistede over

for tre år siden var danmark midt i en økonomisk krise i dag er vores økonomi stærkere

flere siden starten af sidste år ledigheden er faldet eksporten er steget boligmarkedet har det bedre

selvfølgelig

sker i udlandet især i europa og her er udsigterne blandede alle ville ønske at det gik hurtigere

bane vejen mod bedre tider

forbedrer adgangen til kapital så vores virksomheder kan skabe job

alt sammen med det mål for øje at skabe flere arbejdspladser

er en basal tryghed

det arbejdsmarked vi har

vi vil hæve fradraget for faglige kontingenter den tidligere regering

en millioner danskere

ansvar og gennem tre år har vi brugt mere end fem hundrede million kroner på kampen mod social dumping bedre brug af arbejdsklausuler mere kontrol på arbejdspladserne skrappere krav til registrering af udenlandske virksomheder vi har handlet

får chancen for at få mere ud med meningsløse kurser sammen

har et forsørgelsesgrundlag

tre milliard kroner

i stikken

så folketinget kan gå igang med at forhandle om et nyt dagpengesystem efter næste valg

nu vil regeringen sætte ekstra ind for at forbedre arbejdsmiljøet

ambitiøse mål vi skal have færre alvorlige arbejdsulykker en fjerdedel færre

som dårlig ryg skal ned med en femtedel regeringen handler så vi kan nå målene vi vil bruge pengene hvor problemerne er størst

dårligt arbejdsmiljø

eller i sikkerheden på stilladset vi vil hæve

flere gange danskerne skal trygt

krisen testede vores velfærdssamfund

vi har gennemført reformer vi har genoprettet økonomien

for at styrke vores fællesskab

regeringen har investeret

siden to tusind og elleve vi skaber konkrete forandringer der driver danmark fremad vi skaber konkrete forbedringer i danskernes dagligdag en ny folkeskole en moderne psykiatri hurtigere kræftbehandling

en ekstra skattelettelse otte tusind fem hundrede kroner hvert år

handler om at sikre muligheder og tryghed for den enkelte

at sådan skal det være

ældre skal til lægen når flere unge skal have en uddannelse når vi skal bruge ny medicin og tage nye behandlingsformer i brug på sygehusene regeringen

ekstra penge til at forbedre vores velfærd

vi kan gå et nyt trin op ad trappen hvert

det er luksus

meget for mange

man nødt til at spare andre steder

en skillevej

vi skal gå regeringens vej er mere tryghed

investere i vores fællesskab

til eksperimenter med vores økonomi og vores velfærdssamfund

og vi bruger dem også på en anden mål

fradrag for private sundhedsforsikringer

vi en udredningsret målet

i dag og vi investerer mere end to milliard kroner

børn og unge med psykiske sygdomme er faldet med næsten en måned siden to tusind og elleve

hjælp så hun ikke bliver trukket længere og længere væk fra sin hverdag

medicin kan lindre noget

og som han skriver skal han gudskelov ikke selv betale fordi jeg er så heldig at være dansk statsborger

det er utrolig vigtigt at man kan diagnosticere langt tidligere end i mit tilfælde

det er regeringens mål at antallet af akutte indlæggelser skal ned med tyve procent

tredstusind danskere der har kræft skal chancen for at overleve være højere

at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter at de har fået konstateret kræft

sverige og finland regeringen vil investere i bedre sundhed

år vil vi bruge en halv milliard kroner ekstra

sundheden bliver bedre vi lever længere det er godt men når vi bliver

lider omkring halvfemstusind mennesker af alzheimers eller andre demenssygdomme og i fremtiden vil det være endnu flere regeringen vil bruge hundrede million kroner ekstra på

en bedre hverdag

demenssygdom kan have mange udtryk nogle mennesker bliver vrede andre bliver passive

mennesker med forskellige behov derfor skal medarbejderne uddannes bedre i at omsorg som den enkelte behøver boligerne skal også indrettes så de giver tryghed i en verden der føles mere og mere forvirrende

så beboerne ikke farer vild for mange mennesker med demens

holdepunkt ægtefæller og børn giver meget af sig selv

at holde fast i deres eget liv de pårørende skal aflastes bedre

mennesker kan ikke sættes på en standardformel heldigvis

åbent om de problemer der kommer når ens ægtefælle eller forældre får demens

hovedet på den ældre

sygehuse og læger der sætter patienten i centrum en skole hvor forskellige børn lærer på forskellige måder og en omsorg for ældre der tager hensyn til

læger sosu assistenter lærere pædagoger og mange mange flere et stort

mennesker der har brug

der får et måltid mad

end det man skal lede

så stor tillid til hinanden som vi har i danmark

ved andre mennesker jeg

frivillige danmark

vi løser en opgave skulder ved skulder sammen med mennesker som måske er

de frivillige gør meget for mange

deres råd hvis en jurist på efterløn

til femten timer hvis en skolelærer en gang om måneden laver mad på en café for hjemløse

tre dages kursus

to millioner danskere der gør en frivillig indsats

til et bedre liv gennem uddannelse

at danmark indførte undervisningspligt

en milepæl dengang

fjorten i to tusind og fjorten sætter vi en ny milepæl

har vist handlekraft til at vedtage den nye folkeskole

ved at hoppe rundt i skolegården og putte sedler med grundstoffer i de rigtige kasser

halvfjerdstusind elever og deres lærere

og tredivetusind elever rørlæggere malere og salgsassistenter

respekt de fortjener med mere

eliten i dag er det en folkeuddannelse

mange gennemfører

hen efter folkeskolen

har planer om at læse videre måske på universitetet

det rette valg

hun er interesseret i samfundsfag og historie og

videregående uddannelser for eksempel samfundsfag

de mange forskellige studieretninger

af erfaring konsekvensen er at for mange får en studentereksamen

så må de tage suppleringsfag regeringen vil forbedre og forenkle gymnasierne

strukturen skal være mere overskuelig og med færre retninger og eleverne skal stå

vi vil gøre matematik på mellemniveau obligatorisk for flere og eleverne skal have mere og bedre

den vejledning af læreren som der er brug for for det tredje skal skoleåret bruges bedre især i

fra tandtekniker til folkeskolelærer

optag aldrig har så mange

tager ansvar for deres fremtid

regeringen tager også ansvar

skal være danmarkshistoriens bedst uddannede generation

nogensinde ni milliard kroner ekstra til uddannelse og su siden vi trådte til

vi giver videre til vores børn skal være

sikrer at pengene passer

hjemløse udsatte børn voldsramte kvinder

på et år

tager til stranden eller ser på fugle naturen er det sted

naturen

og musik vores skove og strande er en del af danmarks historie og en del af danmarks fremtid jeg ønsker et danmark

moderne liv og har en rig natur

men den grønne balance kommer ikke af sig selv

af nye naturområder som giver danskerne nye oplevelser regeringen vil investere i naturen en hundrede og fem og halvfems million kroner ekstra over tre år for naturens skyld for vores egen skyld og for vores børns skyld

på færøerne og i grønland

og fangsten sker på et bæredygtigt grundlag med respekt for naturen for tre uger siden blev grønlands hvalkvoter sikret

rigsfællesskabet gør os større

at fiskeristriden mellem færøerne og eu nu er løst

om sildekvoter i nordatlanten også bliver konstruktive færøerne og grønland står over for store økonomiske udfordringer

og færre til at arbejde og udgifterne vil stige der er brug for nye indtægter og for reformer som kan sikre en holdbar økonomi vi samarbejder om at styrke

ikke kun til de danske virksomheder rigsfællesskabet er bundet sammen af vores kultur af vores historie

og stærkt

grønland den otteogtyvende november vi afventer nu resultatet

dannes et nyt landsstyre

i dag går vi ind i et nyt folketingsår

af krisen bag os

det er nu vi skal holde fast

over styr i det nye år skal vi se fremad

der tager internationalt ansvar hvor vi samarbejder

vi investerer fem milliard kroner i blandt andet bedre kræftbehandling jeg vil et solidarisk danmark med omsorg og med tryghed regeringen har sat en klar retning

er stærkere og tryggere end det vi selv overtog

med at udbringe et leve for vores

så er der ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den ottende oktober to